i oktober hvor medlemmerne træder sammen og hvor tinget sættes som det hedder som det medlem der længst har haft sæde i tinget er det min opgave at lede valget af præsidium

indstillinger

vil jeg betragte indstillingen som vedtaget

til anden næstformand har dansk folkepartis

til tredje næstformand har det radikale venstres gruppe udpeget fru marianne jelved og til fjerde næstformand har socialistisk folkepartis gruppe udpeget

er hermed sat og jeg skal bede formanden om at komme op og indtage den formandspost som han nu er valgt

som formand for folketinget jeg skal bestræbe mig på efter bedste evne og i samarbejde med kollegerne i præsidiet at opfylde de forpligtelser

det er mit håb at jeg kan få lov at lede arbejdet på en måde der er oplysende og inspirerende

politiske arbejde

folketinget fortsat er en god og spændende arbejdsplads for vore mange

til hendes kongelige højhed kronprinsessen

til hans kongelige højhed prins joachim til hendes kongelige højhed prinsesse marie og til hendes kongelige højhed prinsesse benedikte

formanden for inatsisartut grønlands landsting formanden for færøernes lagting og færøernes lagmand samt til københavns overborgmester jeg benytter lejligheden til at sende folketingets hilsen på denne dag til grønlands landsting

vi skal bringe danmark godt og trygt gennem krisen

regeringens vigtigste opgave siden vi trådte til for et år siden og det er fortsat vores vigtigste opgave det kræver en indsats på områder der

det kræver handling i stedet for stilstand og det kræver en ny kurs for danmark

år har vi haft fokus på tre ting for det første har vi fået styr på de offentlige udgifter

år efter år nu sørger vi for at pengene passer

til dansk økonomi for en høj troværdighed er svær at opnå men nem at miste for det andet sætter vi skub i danmark

boliger får nye tage der bliver anlagt veje og jernbaner der bliver bygget vindmøller vi er en af de regeringer i europa der har gjort allermest for at sikre arbejdspladser for det tredje har vi hjulpet de mennesker der har mest brug for hjælp vi har afskaffet fattigdomsydelserne til gavn for næsten sekstentusind mennesker børn har fået nye muligheder som de før var afskåret fra familier er blevet styrket vi giver de folkepensionister der har allermindst en større ældrecheck

fra den første januar og vi har skaffet flere pladser til psykisk syge midt i en økonomisk krise hvor det er knapt med penge har vi fået styr på de offentlige udgifter sikret arbejdspladser og forbedret hverdagen for nogle af de mennesker der behøver det allermest det tror jeg er ret unikt i europa det er en ny kurs det er regeringens vej det er sådan vi kommer godt gennem krisen sammen

i et stærkt fællesskab hvor de bredeste skuldre

hvor man får hjælp hvis man mister sit arbejde hvor uddannelse er den vigtigste vej til nye fremskridt det er det helt særlige og fantastiske ved danmark

generation efter generation

hvis den økonomiske krise får frit løb det kan smuldre hvis vi forsømmer at investere i uddannelse og arbejdspladser det kan falde fra hinanden hvis vi ikke hver især yder det vi kan vores trygge danmark er ikke en

at bringe fællesskabet sikkert og trygt gennem krisen

det er hårde tider for mange familier tusindvis af danskere har mistet deres arbejde mange er usikre på fremtiden vi skal hjælpe dem der står uden arbejde derfor gennemfører vi en akutpakke for de ledige

får hjælp derfor giver vi tusindvis af unge nye muligheder med jobrotation brobygning til uddannelse eller som voksenlærlinge

at skabe flere arbejdspladser

mange af de beslutninger regeringen har truffet

konkrete forbedringer i danskernes hverdag og flere arbejdspladser

det er til glæde for dem der bor alment og vi får flere arbejdspladser vi har besluttet at

ud med kul i kraftværkerne ind med grøn biogas og flere snurrende vindmøller vi skåner klimaet vi får renere luft vi får grønnere virksomheder og vi får flere

almindelige lønindkomster vi trækker tohundrede og femoghalvfjerdstusind danskere ud af topskatten det er metalarbejdere lærere klinikassistenter og mange mange andre og hvornår hvornår har en skattelettelse sidst givet en enlig mor knap otte tusind kroner mere om året samtidig får virksomheder større afskrivninger når de investerer i maskiner og det giver flere arbejdspladser alt sammen betyder det

mere end titusind danskere flere i arbejde end der ellers ville have været næste år er det enogtyvetusind

i arbejde som en direkte følge af regeringens beslutninger det nytter at handle

netop er de samfund som formår at handle de samfund der formår at træffe de rigtige beslutninger og de rettidige beslutninger det er ikke nødvendigvis de populære beslutninger

mange steder i europa bliver der skåret dybt

at arbejdspladserne er i fuld fart på vej ud af landet

som vi har gjort dem i dag

jeg tror på fællesskabet

som er bedst for danmark

i det nye folketingsår vil vi ændre reglerne for kontanthjælp med det mål at mennesker ikke i offentlig forsørgelse år efter år

de unge hurtigere gennem uddannelserne og vi vil investere i uddannelser når rekordmange unge

så sikrer regeringen selvfølgelig at pengene følger med

at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse

og finde en løsning på praktikpladsproblemet når vi siger at vores børn skal være den bedst uddannede generation i danmarkshistorien så vil vi løfte folkeskolen vi træffer de nødvendige beslutninger

er de børn der er blevet svigtet og misbrugt men i de seneste år har vi set eksempler på børn som langt fra har fået

som de burde have haft det er tragiske sager som jeg ved har berørt os alle sammen hvordan kan det ske

tragiske følger for de børn det handler om

det skal vi gøre bedre derfor kommer regeringen med en helt ny indsats for de udsatte børn

at ingen sager om børn bliver lagt over i en bunke alle henvendelser

for eksempel om vold eller misbrug skal vurderes inden for fire og tyve timer vi stiller det krav at kommunen skal tale med barnet tidligt når der er mistanke om overgreb og vi slår fast at anbragte børn aldrig må sendes alene tilbage til den person som er mistænkt for at have forgrebet sig på barnet aldrig det burde være en selvfølge

ikke mindst de børn der bliver udsat for overgreb

steder der burde være trygge men som i tragiske tilfælde har føjet endnu et svigt til den række af svigt som børnene har levet med nogle steder har man tilsyneladende kunnet åbne et opholdssted på sit glatte ansigt og med tvivlsomme pædagogiske metoder i bagagen her skal der også en ny indsats til

de skal have en professionel ledelse for det andet skal mere end fem tusind døgninstitutioner opholdssteder og plejefamilier gennem en helt ny godkendelse og have tilsyn

flytter vi både godkendelse og tilsyn fra otte og halvfems kommuner til fem kommuner

og føre tilsyn med de sociale tilbud i kommunerne vi samler ekspertisen det giver et stærkere fokus

stærkere faglighed vi skal sikre os at hvert enkelt anbragt barn har det trygt og godt børn der har udsat for overgreb og misbrug har mere brug for tryghed end nogen andre

i det hele taget

der har brug for det

kampplads for ideologiske eksperimenter gennem ti år har sundhed handlet for meget om ideologi private løsninger skulle

og folk med skattefri sundhedsforsikringer kom foran i køen alt det har vi lagt væk nu det vigtige er

den rigtige behandling regeringen vil ændre behandlingsgarantien

og de mindre syge venter lidt længere men aldrig mere end to måneder men en behandlingsgaranti giver kun mening hvis man har en diagnose derfor indfører vi fra

september næste år en helt ny patientret

nå frem til en diagnose skal patienten i stedet

for det videre forløb hvad vil den her nye patientret betyde helt konkret

kastet rundt mellem hospitalsafdelinger

forløb med scanninger og blodprøver

en stadig venten på resultaterne imens bliver hun mere og mere syg og sikkert også mere og mere forvirret med

som kan være færdigt inden for tredive dage

vi stiller store krav til vores sygehuse

i august besøgte jeg regionshospitalet

center hvor de samler diagnostik for alle specialer det giver et bedre samarbejde mellem lægerne mindre ventetid for patienterne hurtigere diagnoser og dermed hurtigere behandling selvfølgelig til glæde for patienterne i midtjylland

for sygehuse i resten af landet vi skal alle sammen have hurtig og ordentlig behandling

de truede patienterne de truede personalet de smadrede inventaret det er kriminelle hvis handling jeg ikke kan tage nok

end vi andre og med vi mener jeg selvfølgelig det store flertal af danskere uanset hvor vores familie stammer fra jeg vil understrege at her skal der andet og mere til end en udlændingepolitik der blev trukket længere og længere væk fra midten

sindrige pointsystemer

for de kriminelle der angreb et hospital grænsebomme ville ikke have stoppet dem ved indgangen til

forhindret dem i at true patienter med køller

andre midler til for det første

tale om grov kriminalitet vi skal finde de skyldige og straffe dem det er politiets opgave og regeringen vil fastholde en skærpet politiindsats i de udsatte boligområder

skal vi sætte ind mod parallelsamfund det er en svær opgave og den tager tid

vil bestemme hvem deres børn skal giftes med der findes stadig familier som sender deres børn på genopdragelsesrejser hvad skal de genopdrages fra det danske samfund det giver ingen mening der findes unge nydanskere som kommer

vi skal vise de unge

regeringen vil skærpe straffen for tvang ved religiøse vielser

bruge tilhold i sager om tvangsægteskaber

der frygter at blive sendt på

og på krisecentrene vil vi oprette pladser til både mænd og kvinder der flygter fra tvangsægteskaber

vi har brug for en robust og retfærdig udlændinge og integrationspolitik

og jeg vil sige til alle danskere der har rødder i andre lande

det danske arbejdsmarked til de unge

i er en del

danmark hvor vi alle sammen yder det vi kan

danskere og det skal en flok kriminelle ikke have lov til at ødelægge

danmark er et fantastisk land tænk bare på en helt almindelig ting som at

det dufter af ja egentlig ikke af noget specielt bare rent og det smager af vand mange andre steder i verden

postevandet af de spandevis af kemikalier det er renset med det smager af klor og folk slæber tunge flasker hjem fra supermarkedet i stedet for at drikke vandet i hanerne

passet godt på vores grundvand vi kan drikke det som det er og det skulle vi

lande hvor man kan drikke grundvandet i hele landet

år er brugen af sprøjtegifte bare steget og steget og vandboringer bliver lukket den tidligere regering lovede at gøre noget ved problemet men den gjorde langt fra nok

billigere som det næste skridt vil vi give

til dem der bruger ulovlige sprøjtemidler

klar til at tage retten til at bruge sprøjtemidler helt fra dem der ikke kan overholde reglerne hvorfor

vores børn vores børnebørn og vores oldebørn

investeringer i uddannelse

økonomi et godt velfærdssamfund

for dansk erhvervsliv men vi skal gøre mere

at virksomhederne kan skabe fremgang og arbejdspladser danmark har mange små virksomheder og de skaber mange arbejdspladser derfor giver vi nu en

på omkring tolv milliard kroner

så de kan skabe endnu flere

derfor har regeringen afskaffet den multimedieskat som den tidligere regering indførte vi skal ikke hæmme virkelysten

som den tidligere regering indførte

unødigt skatter betaler vores velfærd

for virksomhederne der skal naturligvis være plads til fornuftige omlægninger af skatter og afgifter men regeringen har ingen planer om nye generelle forhøjelser af afgifter erhvervsskatter eller indkomstskatter regeringen har

vækstlande vores virksomheder skal have de bedste vilkår for at klare sig i en verden der rykker tættere og tættere på

verden rykker også tættere på grønland og færøerne for en måned siden mødtes jeg med mine kollegaer fra grønland og færøerne til det årlige rigsmøde mødet blev holdt i en hytte i igaliku i sydgrønland

langt væk fra den buldrende verden

vi alligevel ikke for der er jo en stigende international interesse for arktis

og dermed også for vores rigsfællesskab

på vores rigsmøde vi vil samarbejde mere om udenrigs og sikkerhedspolitik

det er forskning i fiskebestande og i hvordan klimaforandringer påvirker havmiljøet vores rigsfællesskab er unikt

sagde danskerne ja til det europæiske

eller nej til europa vi tilhører under alle omstændigheder europa og vil ikke kunne unddrage os vores andel i europas skæbne

vores skæbnefællesskab med europa er blevet bekræftet under den økonomiske krise i en situation

har europa mere end nogen sinde i vores nyere historie

på fælles problemer

det sidste år

formandskab blev der vedtaget en finanspagt som styrker europæisk økonomi og en vækstpagt der skaber flere

endnu mere og vi skal involvere os tæt i forhandlingerne og i diskussionerne om euroens fremtid

banktilsyn forhandlingerne

først lige begyndt og vi vil naturligvis deltage aktivt i

hvad der tjener danmark bedst

træffer vi naturligvis beslutningen her i folketinget

unddrage os vores andel i europas skæbne det gjaldt for fyrre år siden og det gælder også i dag

danmark er et rigt samfund

for hvem sikkerhed demokrati

ikke er en selvfølge derfor har vi styrket vores engagement i de allermest fattige og skrøbelige lande i verden det gælder især i afghanistan

stadig store udfordringer

til vores egen sikkerhed

i fuld gang med at diskutere rammerne for den danske indsats de næste to år resultatet af forhandlingerne bliver en ny afghanistanplan

vores indsats fra kamp til støtte og træning så afghanerne selv kan overtage det fulde ansvar for sikkerheden i deres eget land i år to tusind og fjorten vi øger bistanden

i et af verdens fattigste lande en bred kreds af partier står bag vores indsats i afghanistan jeg er ikke i tvivl det er godt for danmark det er mit stærke ønske at vi også kan indgå et bredt forlig om et mere slankt men stadig skarpt forsvar det forhandler vi netop nu med partierne bag forsvarsforliget

dygtige og modige soldater yder

indsats for at fremme sikkerhed og udvikling mange steder i verden til jer soldater vil jeg sige i gør det muligt for danmark at sætte handling bag vores værdier om demokrati sikkerhed og ligestilling

til et demokratisk valg i libyen i omsætter sikkerhed til mere tryg sejlads ud for afrikas horn i omsætter ligestilling til skolegang for piger i afghanistan netop i de her uger ser vi nye eksempler på voldsomme overgreb mod civilbefolkningen i syrien

af menneskerettighederne danmark har konsekvent bakket op

forsøg på at stoppe volden og indlede en demokratisk proces desværre uden held derfor hjælper danmark nu den syriske opposition

vi også hjælpe med en varig fred og udvikling når branden er slukket og når en befolkning skal bygge

som er vigtigere

skal ned når fattigdommen skal ned når ligheden mellem

rige og fattige skal op så handler det basalt

uddannelse til drenge og piger derfor er danmark parat når fn spørger om vi vil hjælpe med uddannelse i fattige lande selvfølgelig er vi det

med nye skolebøger med at få børn fra de fattigste familier

i skole

to hundrede års danmarkshistorie den danske folkeskole har generation efter generation gjort danskerne dygtigere

i de fremskridt vi har opnået fra enevælde til demokrati fra landbrugsland til moderne velfærdssamfund folkeskolen har præget danmark

undervejs fra den sorte skole til moderne undervisning med nye fag som engelsk og samfundsfag fra syv års undervisningspligt til

og til i dag ti års undervisningspligt

mange af os der sidder her

vi sendte vores egne børn i skole da vi så vores lille seks årige stå der i skolegården med røde kinder og forventningsfulde øjne det var som om der var et helt nyt eventyr der begyndte for de unger folkeskolen giver børnene et fagligt kompas som styrer dem gennem livet og mange lærer i skolen hvad det vil sige

at alle fortjener en chance

den er god men den skal være

godt i skolen men de kan blive endnu dygtigere

arbejdsmarkedet og den globale verden stiller stadig større krav til os alle sammen

i de ældste klasser tre eller fire elever som ikke læser godt nok som ikke regner godt nok og som derfor vil få svært

efter skolen det går simpelt hen

glemme de elever som har

for mange af de dygtigste elever

udfordret nok i vores folkeskole og sådan skal det selvfølgelig

at vores børn skal være den dygtigste generation i danmarkshistorien min vision og regeringens vision er en folkeskole hvor alle børn lærer mere alle børn en skole hvor der er ro i timerne

hvor de udvikler deres personlighed og bliver engagerede deltagere i et levende demokrati en folkeskole hvor lærerne bruger deres store viden om deres fag

og hvor udbyttet af undervisningen ikke afhænger af hvor man bor eller

det er visionen det store spørgsmål er naturligvis hvordan vi så gør visionen til virkelighed

det er lærerne der får skolen til at

skal bruge mere tid sammen

undervisningen kvalitetstid der gør skolen endnu mere levende

fremtidens skole som jeg forestiller mig den kunne se ud

klassen lærer om vinkler og procenter og grader matematikken er flyttet fra klasselokalet til skolens sløjdlokale her er emil i gang med at bygge et fuglehus sammen

lyden af saven og den rette vinkel på fuglehusets tag jeg tror at det får

alle har været ude og været

fysisk aktivitet nu fordyber de sig i grammatik og tekstanalyse de arbejder i grupper hvor de laver boganmeldelser som podcast nu glæder emil sig til næste time hvor han har medier som

sammen med venskabsklassen i manchester

er der afsat tid til at de kan få de sværeste af lektierne lavet og de voksne har tid til at hjælpe

har han en sjov og udfordrende skoledag

nu kan

gå til guitar og hygge med sine venner og sin familie og selvfølgelig få klaret de sidste lektier hvis der er nogen

vi skal have en skoledag hvor børn og lærere er mere sammen og hvor børnene får mere undervisning især i dansk og matematik

i det udspil til et samlet løft af folkeskolen som regeringen kommer med sidst på året vi skal udvikle folkeskolen så den bliver endnu bedre

det vil kræve noget af os alle sammen elever forældre lærere skoleledere kommunalbestyrelser og selvfølgelig os her i folketinget jeg vil opfordre til at vi

at give folkeskolen et løft jeg er sikker på

forventer af os

at investere i børn og unge i vores fremtid det er nødvendigt når vi skal gennem krisen med det samfund

i behold uddannelse er vejen både til at få alle med og til at drive vores samfund videre og fremad så vi kan sikre vores arbejdspladser

styrke fællesskabet

vi skal træffe de beslutninger

og ind i fremtiden og vi skal træffe dem sammen her i folketinget jeg tror på brede beslutninger som danskerne kan regne med i mange år frem

tro på fremtiden og det har vi brug for

lad os indlede det nye folketingsår med at udbringe et leve

næste møde afholdes i morgen onsdag den tredje oktober